tilfælde hvor kommunerne giver lov til at påbegynde et byggeri

og der vil stadig kunne klages når miljøgodkendelsen er

endelig gives der hjemmel til at arbejde med digital kommunikation mellem borgere og virksomheder på den ene side og det offentlige på den anden side inden for visse dele af jagt

også et forslag der er helt i tråd med regeringens ønske om yderligere digitalisering i den offentlige sektor

besparelsespotentiale og dermed altså frigørelse af midler med andre ord er

hele tre ting på en gang som det

en reklame nemlig afbureaukratisering digitalisering og frigørelse af offentlige midler til offentlig service

nogle situationer hvor en borger

interesseorganisationer ønsker at klage jamen så kan

gøre det der stod også at det kun var en enkelt gang man

bliver ved med at bestå

forenkling der er lagt op til her godt støtte dele af forslaget

nogle betænkeligheder nu tænker jeg

af de ældre medmennesker derude som ikke har adgang til internettet eller som måske ikke har været vant til at bruge det hvordan skal de

i forhandlingerne om satspuljen har været med til at få afsat noget herre

sikre at de ældre borgere får nemmere adgang får noget undervisning i at bruge it systemer men det løser altså ikke hele problemet

så om ministeren også

ind på om der ikke kunne være en annoncering

omkring en lokalplan

borgerne kan føle sig ajourført og få en chance for

skal ind og kigge på kommunens hjemmeside hver dag og være sikre på om de nu også har fundet den rigtige del

meget positive over for det her forslag og vi håber på at de her

jo sagtens lægges op til at kommunerne mister de her penge det håber vi ikke sker vi håber at det

fremover sætter særlig ind over for de lange sagsbehandlingstider i kommunerne ikke kun

lokalplaner og den slags ting men også

at man har søgt en ny byggetilladelse eller hvad det

der er lange sagsbehandlingstider dem ønsker dansk

om der kommer nogle initiativer som vil gøre at det også rent faktisk sker så vi er positive men alligevel ønsker vi også at der sker nogle ændringer og det håber

i sit høringssvar at myndighederne skal informere om overgangen til digital annoncering og det vil jeg da også gerne opfordre til i radikale venstre er vi nemlig også klar over at der er en del borgere

ikke mindst blandt gruppen af ældre medborgere

eller som bare ikke er rigtig dus med en pc og det skal jo stå i vejen for udviklingen

at vi tager hånd om de it svage borgere netop derfor er det jo glædeligt

dohrmann også var inde på til indsatser for at støtte og uddanne de udsatte grupper som ellers risikerer af blive hægtet af en anden vigtig bemærkning

om man fortsat lever op til århuskonventionen århuskonventionen

vigtig konvention som blev vedtaget i slutningen af

den siger bla at det er den enkelte myndigheds ansvar at sikre passende betimelig og effektiv offentliggørelse af beslutninger og forslag så borgerne kan få den nødvendige indsigt i de forhold der vedrører miljøet og det mener vi

også ligger i det her eftersom det meste af samfundet er blevet så digitaliseret så

lovregulering af et område når der i forvejen er internationale konventioner som siger at

jeg ville da godt vove det eksperiment at lade kommuner og regioner og statslige myndigheder få lov til at få lidt frihed i den konkrete udformning af det her og så håbe på at det går også ud fra det sikkert lidt naive synspunkt at kommuner regioner statslige myndigheder vel

i udgangspunktet har en interesse i at folk ikke ved hvad der foregår ikke ved hvilken planlægning

kommunerne og hvilke ting man lægger op til så enhedslisten er i udgangspunktet positiv over for forslaget vi synes

nogle af de bemærkninger og kommentarer

hvad der ville være hensigtsmæssigt og fornuftigt og hvad man bør overveje for eksempel at man kunne overveje at indføre abonnementsordninger sådan at man hvis man interesserer sig specielt for nogle natur og miljøting

får en mail når kommunen har tænkt sig at gøre et eller andet det synes jeg ville være en rigtig god idé og jeg håber da

vil indføre det rigtig mange steder for det er jo

at man sådan dagligt er inde på kommunens hjemmeside for at tjekke om der er sket et eller andet spændende inden for det område man interesserer sig for og skulle man endelig være det hvad nogle af os somme tider er

være en rigtig fremragende og god idé og jeg håber da på at det vil ske i kommunerne vi må selvfølgelig overveje om man kan sige det lidt tydeligere til for eksempel statslige myndigheder at det ville være en rigtig

lidt debat kunne jeg se i høringssvarene om hvor mange mennesker der læser vores ugeaviser i forhold til hvor mange der er på nettet

vist i første omgang kommet til at undervurdere hvor mange mennesker der læser vores ugeaviser

at man fjerner forkerte informationer fra et lovforslag det er en god idé

lille smule for hvordan de reelle tal så er når vi nu har fået vide at dem der var i lovudkastet var forkerte for det er klart

en reel undersøgelse af hvordan udviklingen faktisk er i forhold til borgernes anvendelse af internettet

sker løbende og

diskriminerende det vil være over for grupper af befolkningen

være forkert i dag og jeg har da også bemærket at man nu

ekstra indsats for at hjælpe i forhold til de ældre en anden ting som vi også vil kigge en lille smule på i udvalgsarbejdet er at man fjerner en klageadgang det er jo

noget der normalt får

kan så forstå på lovteksten at det er en klageadgang der ikke bliver brugt ret meget og det vil jeg selvfølgelig så i udvalgsarbejdet spørge ind til for at finde ud af om der skulle gemme sig nogle problemer i det

forventer enhedslisten at indgå positivt i arbejdet i udvalget og jeg håber da på at vi når vi har været igennem

har fået svar på de spørgsmål vi har stillet og overvejet de ændringsforslag som nogen godt kunne forestille sig at komme med

lovforslaget

at annoncering i aviser og dagblade er meget ressourcekrævende da de skal betale for indrykning af annoncer og samtidig udarbejde tekst og billedmateriale som skal opfylde særlige krav fra medierne ifølge helt nye tal fra danmarks statistik har stort set alle mellem seksten og fire og tres år adgang til nettet hjemmefra i to tusind og elleve

over halvdelen af de fem og tres til ni og firs årige også med og det kan vi jo være rigtig stolte af synes jeg også at vi er gode til det her samtidig bliver der øget adgang til gratis internet i det offentlige rum eksempelvis på landets borgerservicecentre og kommunebiblioteker på den baggrund er det min vurdering at annoncering på internettet når bredt ud med lovforslaget overlader vi det til myndighederne selv at vælge hvilken annoncering de konkret finder mest hensigtsmæssig der er med andre ord tale om en valgmulighed for myndighederne de kan vælge at annoncere som hidtil eller med en simpel notits med henvisning til en hjemmeside

får en rimelig mulighed for at se opslaget derfor bør myndigheden tænke på hvem der er målgruppen for den afgørelse eller plan der skal offentliggøres

jeg vil understrege at det derfor er op til kommunerne at sikre at sådanne grupper også bliver hørt herudover foreslår jeg at vi fjerner adgangen til at klage hvis en virksomhed har fået tilladelse til at starte et bygge og anlægsarbejde inden virksomheden er blevet miljøgodkendt borgerne har stadig mulighed for at klage over både placeringen af virksomheden og den endelige miljøgodkendelse af virksomheden så vi

retssikkerhedsniveau for borgere naboer og andre der kan blive påvirket af industrivirksomheder ligesom muligheden for at annoncere digitalt har afskæringen af klageadgangen været et ønske fra kommunerne der ønsker at kunne prioritere andre og vigtigere opgaver til sidst foreslår jeg at vi ændrer jagt og vildtforvaltningsloven så det bliver muligt for miljøministeriet at stille krav om digital kommunikation i forbindelse med betaling af jagttegnsafgift prøvegebyrer og lignende

til obligatorisk digital kommunikation vil blive gennemført i dialog med de berørte organisationer især danmarks jærgerforbund og vil blive drøftet i vildtforvaltningsrådet det skal sikre at ændringerne sker på en sådan måde og i et sådant tempo at det giver mindst muligt ulempe for borgere der ikke er vant til at benytte it værktøjer

vigtige spørgsmål og indlæg her til

til dem der har spurgt til abonnementsordningen det er en rigtig god idé mange steder og det overlader vi jo så til kommunerne nu

miljøstyrelsen netop nu er i gang med at analysere

meget store forskelle i kommunernes omkostninger og at de er i fuld gang

det er selvfølgelig videndeling fra de mest effektive til de mest ineffektive jeg håber at dette projekt vil vise de meget store forskelle som det er vores indtryk at der er imellem

vi vil derfor sætte spørgsmålstegn ved

regeringen i sit regeringsgrundlag har lagt vægt på at den offentlige sektor skal effektivisere og videndele jeg citerer fra regeringsgrundlaget regeringen vil sætte fokus på at der over alt i den offentlige sektor sker en løbende nytænkning og effektivisering

om dette forslag også lever op til

vedtage et lovforslag som vil få fatale konsekvenser for omsætningen herhjemme af batterier en forhøjelse af afgiften til det meget høje beløb på seks kroner vil jo gøre de danske udgifter til indsamling af batterier til de suverænt højeste

bare hæve produktpriserne men de danske firmaer kan jo ikke agere som monopolister og bare forhøje produktpriserne hver gang den røde regering vedtager en ny afgift vi lever altså i en globaliseret verden

den bestående model i form af øget salg af billige afgiftsfrie batterier over nettet og mon ikke en enkelt grænsehandelsbutik vil opprioritere netop salg af batterier i sådan en situation det vil være til skade for miljøet og det vil være til skade for kommunernes indsamlingsordning så i venstre anbefaler vi kraftigt at datagrundlaget for dette lovforslag forbedres at vi får et bedre grundlag for at lægge et mere realistisk niveau og at forslaget har en vision og et mål om at den mest effektive kommune er den der kommer til

danne baggrund for hvad man kan få refunderet til gengæld har venstre ingen bemærkninger til den anden del af lovforslaget angående deponering af havbundsmaterialer vi mener at det er en rigtig god idé at også selskaber

håndtere disse deponier men hoveddelen om

stille os forbeholdne over for og vi forbeholder vores stillingtagen til efter udvalgsarbejdet om

og at ordningen derfor giver underskud som den er i dag for at råde bod på dette og for at sikre kommunerne fuld omkostningsdækning hæves satsen i forslaget så det sikres at producenterne betaler for indsamlingen socialdemokraterne finder det naturligt og fornuftigt at producenterne betaler for indsamlingen af udtjente batterier og vi finder det derfor også fuldstændig naturligt og fornuftigt at betalingssatsen reguleres så omkostningerne også bliver dækket det blev i øvrigt også tilkendegivet i forhandlingerne om loven at satsen skulle reguleres såfremt ordningen ikke var i balance hvad angår det andet element i loven

er det i dag sådan at havne kun må deponere opgravet havbundsmateriale på offentlige offentlige deponeringsanlæg selv om et privat anlæg måtte ligge nærmere lovforslaget vil gøre det muligt at deponere havbundsmateriale på privatejede deponeringsanlæg og dermed spares udgifter til at transportere havbundsmateriale unødigt rundt lovforslaget sikrer en effektiv og miljøforsvarlig deponering for alle havne hvilket socialdemokraterne kun kan støtte socialdemokraterne kan således meddele sin opbakning til

den vil sætte fokus på at der overalt i den offentlige sektor sker en løbende nytænkning og effektivisering så skal vi vel også lægge til grund at man ligesom tager de mest omkostningseffektive kommuner

der skal være pejlemærker og det er dem vi skal benchmarke op imod for at få den billigste pris så vi skal have nogle incitamenter til at kommunerne gør det så billigt som muligt og så godt som muligt

ting der bekymrer os ved at hæve afgiften så meget

suser rundt nede i grænsebutikkerne får endnu et godt argument for

at smide nogle batterier i indkøbskurven

stiger så voldsomt som det er tilfældet her

vi skal have nogle incitamenter til at

grænsehandelen selvfølgelig ikke stiger vi skal have nogle incitamenter til at kommunerne bliver

hvordan man sikrer at kommunerne får indberettet alle de her tal

prisniveauet på

vi ikke ender med at vi nu forhøjer prisen de næste par år

så den kvalitetssikring vil vi sådan

til at justere og bruge tid og energi på det om et par år igen

nok men den hviler ikke i sig selv som det er forudsat allerede i to tusind og ti var det samlede underskud på femten million kr

sådan set er et spørgsmål om rettidig omhu forsigtighedsprincippet i forhold til økonomien at der nu skal gøres noget for at rette

så der bliver balance i ordningen som herre henrik høegh var inde på

er der nogle kommuner der er mere effektive end andre og det

om de mest effektive metoder men vi lægger også vægt på at der faktisk står at

omkring februar hvor indberetningen sluttede var der en hundrede og tyve producenter og importører som ikke havde indberettet

deres tal og da det jo er en solidarisk ordning ser

stiger og om den stiger for meget der kan man jo sige til det at formålet nu er

få skabt balance ikke sådan langt ude i fremtiden men på den ret korte bane

også lagt op til at hvis det viser sig at ordningen pludselig kommer til

ikke bare at balancere men give overskud så kan man igen sænke prisen så radikale venstre er er helt indforstået med at det det umiddelbart er et højt beløb men at vi vil

lovforslaget vedrører deponering af havbundsmateriale og det ventes jo også at give nogle økonomiske besparelser for de mindre offentlige havne og lystbådehavne i form af færre udgifter til transport og uden at det får negative miljømæssige konsekvenser

vigtigt at understrege at vurderingen jo er at der kun er en meget lille miljømæssig risiko forbundet med anlæg for deponering af havbundsmateriale

vil jo fortsat skulle have en miljøgodkendelse efter de gældende bestemmelser vi ser frem til udvalgsbehandlingen men

jeg har da også forstået at det er sådan at man vil tilpasse prisen

men pointen er jo at når man i nogle år

som sådan set

skal hvile i sig selv så kommer man i en periode til at betale lidt mere det er ikke mere mærkeligt end

vandforsyningen har været så dum at de har opkrævet for få penge for vandet i et år så kommer forbrugeren jo til at det næste år

ærgerligt at man kom så skidt fra start med at man altså lagde prisen for lavt jeg håber selvfølgelig ligesom alle mulige andre at det vil lykkes at effektivisere arbejdet sådan at det i fremtiden kan blive billigere men jeg ser ikke noget alternativ til en prisforhøjelse som det ligger i det her lovforslag

lidt mistænksom nemlig tanken om at man

på offentligt ejede områder skal opbevare det privat men

offentligt ejede havne som bare sådan rent juridisk ikke er offentligt ejet fordi de er sendt ud med selskab

grund til at de skal transportere det som de får gravet op fra havbunden langt væk for at finde et sted hvor der er et offentligt ejet område hvor det

jo hverken miljømæssigt eller økonomisk særlig fornuftigt så jeg vil sige at vi kan støtte det lovforslag der ligger her og vi kan støtte begge de dele der er i det men vi vil da selvfølgelig i udvalgsarbejdet interessere os for hvad det konkret er miljøstyrelsen foretager sig for at sikre at man får hjulpet kommunerne til at drive den her aktivitet så effektivt som overhovedet muligt

vi nogen sinde oplevet at afgiften sættes ned fordi man er blevet mere rationel og har fundet nye teknologier der reducerer de miljømæssige omkostninger nej jeg kan næsten ikke komme på det

går én vej og det er op op op og det der er

lidt bekymrende i den her sag er at det jo er på baggrund af en forholdsvis ensidig beslutning altså kommuner der

skal have flere penge i kassen kan nu selv beslutte hvor stor en del de vil have have ind på det her område

fra talerstolen her allerede været inde på

ret store forskelle i de enkelte kommuner

det er vigtigt at man sammen med parterne bliver enige om hvordan det her skal organiseres og hvordan

har en anden del som ser meget fornuftig ud

at lovforslaget også lægger op til at havbundsmaterialer kan deponeres på privatejede deponeringsanlæg vi finder det naturligvis positivt og langt mere fleksibelt at kravet om deponeringsanlæg for havbundsmaterialer undtages fra den her bestemmelse om at det skal være offentligt men indtil videre vil vi være forbeholdne

vores indstilling i lighed med det vi hørte fra

kommunernes indsamling der er for ineffektiv for forskelligartet og

at danmark dermed bliver det dyreste land i europa når det drejer sig om indsamling af batterier

bliver fremhævet som en konsekvens af den her kritik er at prisen så bliver højere for den enkelte forbruger når nu taksten stiger

i høringssvarene fremhævet at det vil kunne lede til øget grænsehandel ellerog

købe nogle billigere batterier som holder i kortere tid og derved bliver der skabt mere affald hvilket jo egentlig er uhensigtsmæssigt i forhold til intentionen i lovgivningen

om miljøbeskyttelse på den baggrund

finder vi fra konservativ side at det er meget vigtigt at vi går lidt dybere ned i det her og ser om det er muligt at kigge på noget af det som man faktisk kigger på i øjeblikket

hvorvidt man kan gøre det her mere effektivt sådan

er lagt op til i lovforslaget det vil være hensigtsmæssigt i forhold til de utilsigtede konsekvenser det kunne få hvis stigningen bliver

motivere kommunerne til at have en mere effektiv ordning vi vil meget gerne se på det i den fortsatte udvalgsbehandling og netop på det

vedtaget i to tusind og otte blev det forudsat at ordningen skulle være i balance i forhold til de samlede omkostninger i kommunerne

vil jeg sige til flere af de partier der har rejst spørgsmål i

det er vigtigt at batterierne bliver indsamlet og ikke bare bliver smidt ud sammen med den almindelige dagrenovation nogle af batterierne udgør en miljøbelastning i forbrændingsanlæggene og derudover er det vigtigt at ressourcerne genanvendes alt dette blev sikret ved de lovændringer som folketinget enstemmigt vedtog i to tusind og otte med forslaget her sikrer vi at vi i alle henseender fortsat lever op til batteridirektivet da lovforslaget var i høring var en af kommentarerne at stigningen ville blive lagt på prisen og dermed lagt på forbrugerne det synes jeg er helt naturligt og sådan set samtidig elskværdigt fordi det selvfølgelig er konsekvensen af forureneren betaler princippet forenklet sagt kan man sige at der sker en prissætning af hvilken miljøbelastning man pålægger naturen som forbruger og igen helt i tråd med forureneren betaler princippet

den nye sats vil efter planen træde i kraft fra to tusind og tolv

og ti på cirka seks million kroner om året det er jo et forslag vi har overtaget fra den gamle regering så jeg forventer fuld tilslutning til at satsen reguleres nu så underskuddet kan dækkes og de årlige omkostninger til indsamling af batterier kan finansieres som planlagt når underskuddet er nedbragt vil satsen skulle reguleres ved en ny lovændring således at

og omkostninger det vil altså sige at vi nu går ind og retter op fortidens synder det er derfor at det er klogt at gøre det nu og så snart

kommunerne at hjælpe os andre med at indsamle batterier ja så kan vi regulere satsen igen lige præcis det tidsrum kommer jo til at passe fint med at vi

er bedre end andre fordi vi selvfølgelig er helt enige om at vi vil

og selvfølgelig skal vi kigge på hvordan de bedste kommuner gør det

det andet element i lovforslaget er en ændring af miljøbeskyttelseslovens krav om at deponeringsanlæg etableret efter den første januar

to og halvfems skal være offentligt ejet lovforslaget foreslår at deponeringsanlæg for havbundsmateriale også kan være privat ejet baggrunden er at det løbende er nødvendigt at oprense og udvide havnenes bassiner og sejlrender for at sikre trafikken ind og ud af danske havne det opgravede materiale skal deponeres på særlige deponeringsanlæg for havbundsmateriale havne uden deponeringsanlæg må i dag ikke deponere havbundsmateriale på det nærmest beliggende deponeringsanlæg hvis det er privat ejet det giver store økonomiske konsekvenser i form af anlægs eller transportudgifter for en række havne fordi de enten selv må etablere et anlæg eller transportere materialet til et fjerntliggende offentligt ejet anlæg

at miljøbeskyttelsesloven ændres så deponeringsanlæg for havbundsmateriale undtages fra kravet om offentligt ejerskab til herre per clausen

de ting der bliver deponeret på private havne og den klare logik som vi jo deler med enhedslisten

uhensigtsmæssigt jeg vil bare kvittere for at

jeg vil også sige tak til de andre ordførere for deres kommentarer jeg ser frem til

det være en stigning på omkring tredive øre i den her periode et par år

man skal ikke køre sin bil mange kilometer før

ikke rigtig kan betale sig eller også skal man slæbe virkelig virkelig mange batterier med hjem hvis det er den slags grænsehandel man frygter

på de ting som man traditionelt tager ned og laver grænsehandel på men alt det er jeg meget villig til at svare på i udvalgsbehandlingen og jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde

jamen det er helt klart

egentlig kan

noget

og i socialdemokraternes arbejde i folketinget lægger vi stor vægt på at begrænse luftforureningen konkret viser undersøgelser at syv og tredive procent af

svovldioxiden i luften over danmark stammer fra netop skibstrafikken

er vi ganske enkelt nødt til at lave internationale regler der sikrer at alle skibe uanset hvor de kommer fra overholder reglerne når de besejler danske farvande og bælter det er reguleret igennem internationale konventioner som eksempelvis marpol

mulighed for at tjekke det og eventuelt straffe

det kan betyde at vi kan tilbageholde skibe der ikke lever op til kravene og det kan betyde at vi kan udstede anløbsforbud

populært fortalt betyder at de samme ting vil gøre sig gældende i andre eu havne

til skibsejere skibskaptajner og besætninger om at vi forventer at de lever op til reglerne derfor er det også godt nyt for rederne og

virksomhederne fordi vi sikrer en mere ensartet og effektiv gennemførelse af eu reglerne over for alle skibe det fortjener de skibsejere der allerede har investeret

mindske miljøbelastningen som led i en effektiv kontrol åbner lovforslaget

for at beskytte identiteten af de besætningsmedlemmer der måtte udtale sig til myndighederne i forbindelse med kontrol det synes vi er positivt alt i alt forventer vi at

skarpere kontrol og sanktioner vil være en indirekte håndsrækning til dem der har styr på tingene til de danske skibe der har relativt høje miljøstandarder vi kommer altså et stykke ad vejen mod en mere effektiv beskyttelse af miljøet men de internationale regler ændrer sig jo også løbende når vi får ny viden og når der udvikles ny teknologi det forventes at eu reglerne om havnestatskontrol vil blive udvidet til også at omfatte udledningen af ballastvand og miljøskadelige bundbehandlingsmidler derfor

så den også kan tage højde for udledning af andre miljøskadelige stoffer vi afventer naturligvis udvalgsbehandlingen men socialdemokraterne

det er et bidrag til reduktion af forureningen og det er et bidrag til reduktion af den ulige konkurrence

snart kommer til at dække ulovlig udtømning af ballastvand og miljøkrav til antibegroningsmidler i radikale venstre ser vi også i loven meget positivt på den nye bestemmelse om fortrolighed som indarbejdes så besætningsmedlemmer med andre ord får mulighed for at videregive vigtige miljøoplysninger under fortrolighed man kan vel kalde det slags whistleblowerordning som kan være med til at sikre at de relevante oplysninger om tvivlsomme forhold

til myndighedernes kendskab og så så bliver

vi ser også lovforslaget som en fordel for de danske

rederier som jo i høj grad lever op til

høringssvarene er også meget positive fra radikal side kan vi anbefale

om forhold på de skibe der anløber de danske havne at

får mulighed for at give dem uden at oplysninger

identitet videregives til skibets fører reder eller andre

i forhold til at sikre miljøet bedre i forbindelse med de her skibes anløb af danske havne

luftforureningen ved at muliggøre udstedelse af anløbsforbud på basis af et forbud eller påbud

at man får strammet reglerne en lille smule op på det her område og får nogle bedre redskaber det tror vi også er meget

gøre at man sikrer at vi også fremadrettet kan være sikre på at vi kan have mulighed for at udstede de nødvendige påbud og forbud der skal bruges i forhold til de der skibe for det er fuldstændig rigtigt at som udviklingen har været inden for rederivirksomhed og

kommer der rigtig mange skibe til danmark fra lande hvor man kan sige at kontrolforanstaltningerne ikke er så udviklede og

måske er det faktisk en af grundene til at rederne har valgt

udstyre deres skibe med præcis det flag de har valgt

at forsøge at undgå besværlige regler miljøregler og andre regler og der

at man har effektiv mulighed for at udøve kontrol i danmark og i de danske havne jeg kan sige at der er en lang række andre udmærkede initiativer man kunne tage i forbindelse med skibsfarten for at mindske skibsfartens forurening også elementer i forhold til at sikre bedre forhold i havneområdet jeg

jo må arbejde hen i retning af at elforsyningen på skibene når de ligger i havnene faktisk stammer fra land og ikke produceres via nogle maskiner der kører og som både støjer og forurener ekstremt meget

at det vil blive en af de næste opgaver vi skal tage på os det gør jo ikke noget hvis vi engang imellem er sådan en lille smule foran eu i vores lovgivning det må vi jo gerne være

store fællesskab jeg er sikker på at den regering vi har nu gerne vil fremstå som en inspirerende kraft i det europæiske samarbejde og hvis miljøet i havnene kunne være et element så kunne det jo

det måske er en af de opgaver som er overkommelig og hvor man kan forsøge at

resultater men enhedslisten er positiv over for det her lovforslag og ser frem til at det kan gå rimelig

derudover får den danske handelsflåde alt andet lige en konkurrencefordel når nettet strammes om skibe fra søfartsnationer hvor miljøstandarden ikke er så høj som herhjemme for at sikre at relevante oplysninger om forholdene på skibene videregives til tilsynsmyndigheden indeholder forslaget også helt i overensstemmelse med direktivet en beskyttelse af besætningsmedlemmers identitet så de kan videregive oplysningerne fortroligt forslaget ligger i god forlængelse af de initiativer der allerede er iværksat for at beskytte havmiljøet det gælder blandt andet ændringen af havmiljøloven fra maj i år som et enigt folketing vedtog og som vil gennemføre dele af ballastvandkonventionen i havmiljøloven med disse ord ser jeg frem til en god og konstruktiv videre behandling af